omstændigheder det lykkedes at flytte afstemningsstedet på mindre end to en halv time endvidere blev der taget forholdsregler der sikrede at vælgerne ikke gik forgæves til det oprindelige afstemningssted i valgbogen for middelfartkredsen er det oplyst at en hundrede og en og tyve brevstemmer gik tabt på grund af brand i søndersø rådhus det lykkedes dog kommunen at

i valghåndbogen for københavns storkreds syvende syvende kreds brønshøj er anført en bemærkning om at man på afstemningsstedet syvende kreds nord tingbjerg valgdagen igennem oplevede en mindre gruppe

vælgerne til at undlade at stemme valgbestyrelsen var løbende i dialog med den pågældende gruppe og politiet sidste hændelsesforløb fremgår også af en af de klager udvalget har behandlet når jeg nævner dem

det for at rose de valgbestyrelser og de kommuner der har håndteret nogle atypiske situationer og det synes jeg godt at vi som folketing kan være stolte af

der har foreligget i forbindelse med folketingsvalget to tusind og elleve ingen af de modtagne

tusind og elleve afholdte valg af medlemmer til folketinget de af indenrigs og sundhedsministeriet den otteogtyvende september to tusind og elleve fremsendte beregninger og opgørelser vedrørende dette valg og de på den omdelte særskilte valgkredsfortegnelse